erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer l

til folketingets dagsorden her i dag har erhvervs og vækstministeren meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den seksogtyvende marts

indsatte er blevet løsladt i forhold til

den radikalisering vi har set finde sted vi ved at der finder en meget omfattende radikalisering sted blandt specielt muslimske indsatte i de danske fængsler cirka en femtedel at de syrienskrigere som

er tidligere straffet og vi må formode at mange af dem er blevet radikaliseret eller yderligere radikaliseret under deres fængselsophold kriminalforsorgen har i perioden mellem slutningen af to tusind og tolv og marts to tusind og femten sendt radikaliseringsberetninger om cirka tres indsatte videre til politiets efterretningstjeneste har vi fået oplyst det tal er steget væsentligt i forhold til situationen lige efter terrorangrebet i frankrig hvor kriminalforsorgen oplyste at der var tale om ni og tredive indsatte man havde sendt videre til pet

var radikaliseret mens de havde siddet i fængsel

når tallet kan skifte fra ni og tredive til tres på meget kort tid justitsministeren fortalte jo så

justitsministeriet at det godt

det var flere end tres radikaliserede personer så vi håber under den her debat at vi både kan få regeringen til at fortælle

sætte ind over for radikaliserede personer i fængslerne og bagefter

sker i forhold til de tres personer som man har konstateret er radikaliseret spændende spørgsmål

vigtige spørgsmål er jo at få afklaret hvor de tres er henne nu er de løsladt

er de stadig væk i fængsel og hvad gør myndighederne over for de pågældende så vi lytter meget

hvad regeringen fremkommer med af oplysninger og hvad regeringen vil gøre

de mørke kræfter der ikke vil det danske samfund det godt terroranslaget mod danmark viste os jo med al sin grusomme tydelighed at der er kræfter også i vores eget samfund

står tilbage for at benytte sig af midler der ikke hører et åbent frit og demokratisk danmark til og som på brutal vis har viljen til

slå vores frie samfund i stykker hvis ikke vi evner at matche dem

er i den henseende absolut relevant jeg har sagt det ved andre lejligheder jeg siger det gerne meget klart igen fra regeringens side er holdningen fuldstændig klar og tydelig

arresthuse kriminalforsorgens institutioner i det hele taget skal være rugekasser for radikalisering og vi tager de metoder i brug der er nødvendige for at komme radikaliseringen til livs

det nødvendige niveau af gennemsigtighed og selvfølgelig demokrati i vores kriminalforsorg jeg er blevet bedt om i forespørgslen her både at komme med nogle ord om hvad det er for en antiradikalisering der finder sted i kriminalforsorgen og hvilke initiativer regeringen har tænkt sig at tage

det antal af underretninger der er tilgået

at vi har problemer med radikalisering i danske fængsler

set ikke komme bag på os det er en tendens og en udvikling vi har set i en række andre sammenlignelige lande

når der konstateres radikalisering

organiseret sådan at det er vores efterretningstjeneste der er krumtappen i kampen mod terror

jeg kommer tilbage til mange af de andre initiativer og vigtige indsatsområder det vigtigste for mig som justitsminister er at have vished for at enhver

ethvert tilløb til radikalisering enhver understøttelse af terror

selvfølgelig med det samme tilgår pet

sådan at vores efterretningstjeneste har den fornødne viden om hvad der foregår og kan reagere derpå da vi i sidste uge fik den første del af evalueringen af myndighedernes indsats i forbindelse med terroranslaget mod københavn stod det klart for mig i lighed med andre

ikke har været god nok derfor har vi valgt allerede nu at stramme op sådan at enhver bevægelse derude i kriminalforsorgen når det handler om radikalisering selvfølgelig underrettes 1 til pet 2 til en central enhed i kriminalforsorgen sådan at det aldrig bliver den enkelte medarbejder der står med ansvaret alene derudover har vi for kort tid siden lavet en bred politisk aftale i folketinget med alle folketingets partier med undtagelse af enhedslisten hvor vi styrker indsatsen

antiradikalisering herunder indsatsen i fængsler og kriminalforsorgen i det hele taget men jeg synes samtidig man må sige

bevægelser der sker både i danmark og

vi behov for at se kriminalforsorgens indsats omkring antiradikalisering efter i sømmene og jeg mener alle sømmene derfor har regeringen besluttet som en del af vores samlede terrorplan at der skal pågå en egentlig evaluering af den samlede antiradikaliseringsstrategi når

slutningen af april starten af maj så indleder vi politiske drøftelser med forligskredsen bag kriminalforsorgens økonomi

uddannelse er et vigtigt indsatsområde undervisning i at spotte radikaliserede tendenser er en del af grunduddannelsen og det er også en del af introduktionsforløbet for det vi kalder civilt personale i kriminalforsorgen derudover

efteruddannes udvalgt personale fra alle institutioner i kriminalforsorgen i forhold til at kunne identificere tegn på radikalisering eller på ekstremistisk adfærd i øvrigt blandt de indsatte den viden skal selvfølgelig deles med andre medarbejdere og der vil her i både april og maj være temadage i kriminalforsorgen for

personalet

for det er vores efterretningstjeneste der

og det er samtidig sikret at en central enhed i kriminalforsorgen samler alle de oplysninger der er og det er med henblik på at en lille specialiseret gruppe af medarbejdere kan se alt materialet igennem og vurdere

i tilknytning hertil og også vurdere om det er nødvendigt her og nu

iværksætte tvangsindgreb det kan være besøgskontrol det kan være brevkontrol det kan være øget brug af udelukkelse fra fællesskabet eller sagt på dansk mere isolationsfængsling og det kan selvfølgelig også være

vurdere om de pågældende personer egner sig til og er motiveret for at indgå i de mentorforløb der er mulighed for i kriminalforsorgen så man vender

er i gang nu er blevet udviklet og gennemført i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten det er målrettet personer der er dømt efter terrorlovgivningen og

udviser tegn på radikalisering der har været igangsat elleve mentorforløb seks er fortsat i gang og der er seks nye forløb under etablering vi har besluttet i satspuljekredsen at videreføre den indsats og afsætte midler til også

kan stå alene jeg tror at hvis vi er dygtige vil vi i fællesskab kunne formå at få nogle af dem der ønsker

radikalisering til at vende det ryggen

sige til hinanden ligeud at der

metoder og redskaber der kan tages i brug der skal hårdt sættes mod hårdt jeg er på ingen måde selv afskrækket over for ideen om

i højere grad at bruge isolationsfængsling eller på anden vis adskille fanger fra hinanden så vi undgår at de radikaliserede tanker spredes endnu mere det er noget af det kriminalforsorgen er i gang med

selvfølgelig også meget optaget af om vi kan få adskilt

fra hinanden så der ikke er nogen der bruger fængselsophold til at opildne til

radikalisering må jeg ikke bare til sidst sige i forhold til debatten

jeg hører ikke til dem der tror at hvis en enkelt myndighed herunder kriminalforsorgen havde ageret anderledes

et andet forløb end det tragiske vi så i københavns gader jeg er af den absolutte holdning at ansvaret for terrorangrebet er gerningsmandens alene

selvfølgelig ikke at vi ikke kan blive dygtigere end vi er det er vi godt i gang med og jeg glæder mig over at et bredt flertal af folketingets partier allerede har givet hinanden håndslag på

radikalisering i de danske fængsler den aftale forventer jeg vi kan have på plads inden

hvis det går i den retning og det er jo sådan set også målet med en debat som den her

at prøve at presse på for at regeringen ikke bare taler men også handler

er vigtigt for os som jeg sagde

stor udfordring for vores samfund at der finder radikalisering sted i fængslerne men også uden for fængslerne og efter terrorangrebet i københavn må alvoren jo stå helt klart for enhver justitsministeren har i et svar til folketingets retsudvalg som vi har stillet i dansk folkeparti redegjort for at cirka hver femte at de såkaldte syrienskrigerne er tidligere straffede og måske sandsynligvis

fængslerne og det må vi absolut gribe ind over for

alle mulige måder fra dansk folkepartis side har vi

fremlagt flere konstruktive forslag synes vi selv og har igennem lang tid opfordret regeringen til at iværksætte stærkere og skarpere foranstaltninger for at modvirke radikalisering på alle punkter i vores samfund men også i forhold til hvad der foregår i fængslerne derfor er jeg også glad for at regeringen på de

elleve punkter som blev fremlagt i torsdags i sidste uge lægger op til at man gerne vil stramme på

kriminalforsorgen det er glædeligt men

er at man ikke bare siger noget om de her elleve punkter

her er det jo så at problemerne melder sig

at kriminalforsorgen skal kortlægge nogle ting vi hørte det selv og skal evaluere nogle ting rigsadvokaten skal redegøre for nogle ting strafferetsplejeudvalget skal vurdere nogle ting straffelovrådet skal vurdere nogle ting omkring prøveløsladelse og lignende domstolsstyrelsen kan komme med et oplæg rigsadvokaten skal igen kigge på nogle ting

redegørelser og rigtig mange vurderinger der skal laves men det halter med at der sker noget

tvivl om det men mange af de her spørgsmål er jo politiske spørgsmål vi har drøftet herinde mange gange hvor venstre hvor konservative hvor liberal alliance og hvor dansk folkeparti har fremsat

forslag om at vi skal stramme op på reglerne

vende tilbage om hele og halve år hvor vi har haft folketingsvalg og hvor vi har haft nye terrorangreb vi ved jo ikke hvad der kommer til at ske og derfor er det altså vigtigt at man handler nu fra regeringens side vi skal gribe mere håndfast ind og det er jo også spørgsmålet og forholdet

indsatte i fængslerne i fængslerne vi som minimum ved at man er blevet så opmærksom på i

til radikalisering at man har meddelt det videre

spørgsmålet om de tres måske ikke er endeligt besvaret

og det som vi spurgte om her

der sker med de tres er de løsladt er de på fri fod hvor er de henne hvad gør man det må være i regeringens interesse at der falder et svar på det vi har

fra et antal partiers side i

foreslå

vedtagelse som vi håber der kan skabes flertal for og jeg

det sker på vegne af venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti det lyder sådan vedtagelse folketinget pålægger regeringen at tage de nødvendige initiativer til en effektiv indsats mod radikalisering i fængslerne her og nu indsatsen skal modvirke at kriminelle bliver radikaliserede islamister mens de er indsat regeringen pålægges straks at stramme reglerne for prøveløsladelse og reststraf

udspringer jo blandt andet af det tragiske terrorattentat

blandt andet blandt en gruppe af danske muslimer der ikke viger tilbage for at sprede frygt og rædsel med vold det understreger samtidig også behovet for denne debat om

handle omhyggeligt og fornuftigt

af det seneste terrorattentat og de desværre ret mange eksempler på radikalisering der forekommer i det danske samfund såvel som i de danske fængsler jeg må sige

venstre er det overraskende at der har været tres tilfælde af

til pet over en årrække og at der ikke har været mere og større fokus på det her problem fra regeringens og kriminalforsorgens side

der er en lang række spørgsmål som som jeg har lyst til at stille på venstres vegne til regeringen og det

kriminelle godt en femtedel af de personer der er rejst til syrien eller nordirak for at deltage i den væbnede konflikt for islamisk stat er tidligere

det er måske oplysninger der er nye for folketinget men de kan jo

års tid siden jeg tror år siden og derfor undrer det mig også meget at der tilsyneladende ikke

at regeringen ikke har handlet mere men noget af det handler måske om at vi har haft en lang række forskellige justitsministre

det tager noget tid at komme ind i sagerne det fører så nogle gange til at der ikke er den nødvendige politiske fokus på nogle af

må konstatere at det her desværre er et af områderne hvor der ikke har været tilstrækkelig politisk fokus

et problem der bestemt ikke er blevet mindre af at der tilsyneladende er forbindelse mellem den alvorlige bandekriminalitet syrien og terrorisme derfor er der

falde på personers fortid i fængslerne men

den retspolitiske kovending som justitsministeren og regeringen foretog i sidste uge hvor

fornuftige nok det skyldes måske

afdækningen af den formodede gerningsmand bag terrorattentatet viser at man i det danske samfund i kriminalforsorgen

for personer som den formodede gerningsmand og at der er behov for at stramme op på reststraf prøveløsladelse og en lang række andre ting indsatsen over for radikalisering det glæder vi os over at regeringen

om vi når at få gjort noget ved det på den her side af et folketingsvalg og vi forstår ikke

og omsættes til hurtig og effektiv handling

udvalg og processuelle diskussioner

at være til stede i dag og derfor er det mig der har fået fornøjelsen af

både over for ekstremismen men også over for radikaliseringen og det gælder i virkeligheden både inden for fængslerne og uden for fængslerne det giver sig selv at de danske fængsler under ingen omstændigheder må agere som rugekasser for ekstremisme vi skal identificere de personer som er i risiko for at blive en del af de ekstremistiske miljøer og vi skal sætte ind over for kriminelle der spreder ekstremistiske holdninger og prøver at fordærve medfanger

det både nødvendigt at vi gør noget her og nu og at vi også iværksætter nye tiltag der bygger på konkret viden og fokuserer på effekt på baggrund af den seneste redegørelse vedrørende kriminalforsorgen

justitsministeren præsenteret elleve konkrete tiltag der skal styrke indsatsen mod radikalisering nogle af dem er allerede iværksat andre kræver et udbygget juridisk grundlag tilbage står dog at der bliver handlet på de udfordringer der er fængselsbetjente og andet

være knivskarpe på at spotte og indberette tegn på radikalisering for at sikre at der bliver fulgt op på alle tegn har kriminalforsorgen allerede etableret en ny indberetningsprocedure med klare procedurer for hvordan og hvornår indberetningerne til pet skal finde sted derudover er det afgørende at kommunerne fængselsvæsenet og domstolene bliver bedre til at tale sammen

det er derfor at regeringen løbende har haft fokus på antiradikalisering hvilket senest i januar endte med en større aftale på tværs af

også her har vi brug for at følge udviklingen og er klar til at tage nye initiativer hvis det måtte vise

ikke acceptere at unge radikaliseres vi skal tage fat alle vegne også i fængslerne og vi noterer os at partierne i aftalekredsen omkring kriminalforsorgen er enige om at drøfte både de elleve konkrete indsatser der allerede er præsenteret og også efterfølgende de initiativer som

ingen skal være i tvivl om at vi ser dybt alvorligt på den her problemstilling både når det handler om at handle her og nu men også når det kræver nye initiativer og hårdt arbejde på den baggrund skal jeg på vegne af socialdemokraterne det radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at kriminalforsorgen har ændret proceduren for indberetning af radikaliserede indsatte og at kriminalforsorgen følger op herpå folketinget noterer sig at regeringen vil sikre at de antiradikaliseringsinitiativer som evalueringen giver anledning til for eksempel øget adskillelse og styrket myndighedssamarbejde iværksættes og prioriteres initiativerne drøftes med forligskredsen i maj

herre ole hækkerup at det er i orden at radikaliserede personer får lov til at blive prøveløsladt

radikaliserede personer hvis man konstaterer at det

sidder fuld tid så man i den periode har fuldstændig styr på

rart hvis vi havde haft den diskussion og truffet den beslutning for ti år siden ja selvfølgelig ville det

hvad er det vi kan gøre her og nu og det er en af de mange ting vi kan gøre her og nu

også brug for at gøre mere på den lange bane

om de virkemidler man i øvrigt har i kriminalforsorgen altså prøveløsladelse samfundstjeneste og så videre

og jeg synes da det er rigtigt når regeringen har spillet ud og lige præcis haft de punkter med på sin elleve punktsliste

der er nogle virkemidler der virker på en type fanger

hvis vi har nogle der er radikaliserede eller er ved at blive radikaliserede så skal vi da se på om vi kan sprede dem om vi kan få dem

steder alt det her skal vi da have styr

lave et forebyggende socialt arbejde i forhold til nogle der er ude at blive radikaliseret

jeg glad for at lige præcis det er med

vi skal kigge på prøveløsladelse vi skal kigge på reststraf vi skal kigge på betingede straffe vi skal kigge på samfundstjeneste alt det her det

jeg mig at den måde man bruger imamer på i fængslerne skal være noget der hjælper til at få folk ud af radikaliseringen

helt afgørende præcis hvordan skal man håndtere den opgave i kriminalforsorgen det må være fuldstændig bestemt af formålet nemlig at alt hvad

og derfor har jeg da en forventning om at hvis der er nogen af de imamer der støder på noget der handler om radikalisering

hen fordi de imamer der skal ind i fængslerne skal være nogen der fremmer radikalisering men tværtimod får os i den stikmodsatte retning så de imamer

i en radikaliseret retning betyder det

putte dem hen i forskellige fængselsafdelinger eller isolere dem helt fra andre fanger ja det kan det sagtens betyde og det er derfor jeg tilbage til det jeg startede med

ikke noget virkemiddel der for mig er helligt i forhold til

som nogle der medvirker til kraftig radikalisering siden de er i pets

jeg går ud fra at det drejer sig om mistanker om om terrorvirksomhed og forbrydelser mod staten

jeg godt lige høre om socialdemokratiet har ændret holdning i forhold til at de her personer skal blive ved med at være omfattet af statsløsekonventionen og dermed automatisk

kriminalforsorgen og de ansatte bedre muligheder for at sikre antiradikaliseringen og ikke det modsatte derfor glæder det mig at ministeren allerede har taget

nærmere på en række områder det gælder både bedre uddannelse og erfaringsudveksling mellem de ansatte

det gælder klarere procedurer for håndtering af tegn på radikalisering og det gælder bedre samarbejde med pet om tegn på radikalisering dertil kommer andre gode midler og tiltag som kriminalforsorgen også tidligere har haft i værktøjskassen for eksempel

så ser vi radikale desuden frem til den endelige redegørelse som ministeren fortalte

at radikaliseringen finder sted i de danske fængsler

der kommer flere og det vil vi radikale gerne være med til at tage ansvar for derfor kan vi bakke op om

vedtagelse som blev præsenteret af den socialdemokratiske ordfører herre ole hækkerup

jo fordi de radikale traditionelt har været på det man

kan godt være at ordføreren ikke er enig men det er i hvert fald den vurdering jeg har

det politiske billede

vil være med til at gennemføre de elleve

fremlagde på pressemødet her i torsdags jeg tænker på stramninger i forhold til prøveløsladelse jeg tænker på stramninger i forhold til

på hvor de pågældende er henne altså de personer der er radikaliseret vil de radikale være med til det uden at vi skal høre straffelovrådet strafferetsplejeudvalget rigsadvokaten

skyder tingene til hjørnespark vil de radikale

opklare det for os

det sådan slappersiden og så videre og ja radikale

at fængslerne skal forsøge at få folk ud af kriminalitet men antiradikalisering er absolut også noget som vi støtter fuldt og helt vi støtter absolut op om at man ser på om vi kan sørge for at folk ikke bliver radikaliseret vi støtter absolut fuldt op om at hvis der er tale om at folk er blevet

omkring de punkter som justitsministeren

et skønmaleri om at nu er der kommet en elleve punktsplan og så

er nogen hellige køer så vil jeg egentlig gerne mærke lidt på

ser man det jo faktisk er mindre vidtgående end det der for nylig var afstemning om den seksogtyvende februar nemlig hvorvidt personfarlig kriminalitet altså hvis man har begået vold

da bare høre herre jeppe mikkelsen om de radikale også vil være med til at

frygtelige angreb i københavn det har justitsministeren gjort og så ser vi i øvrigt på at gennemarbejde en ordentlig evaluering

yderligere tiltag som jeg sagde i min

men der kommer der

et eller andet sted men sådan mere generelt at gøre noget ved det

reststraf prøveløsladelse og en række andre ting er det radikale venstre

forstod jeg det herre jeppe mikkelsen sagde

det radikale venstres holdning hele tiden har været til de her ting sådan har

diskuteret det i folketingssalen altså

radikale holder så fast ved den linje de hele tiden

kan forudse og som gør at man ikke behøver at udløse hele reststraffen

angrebet i københavn derfor skal det terrorangreb mane til eftertanke kunne vi have gjort mere for at forhindre det den ubehagelige virkelighed er jo desværre nok at vi aldrig kan gardere os hundrede procent imod et terrorangreb men vores opgave er

sikre at vi har taget alle de forholdsregler man kan tage

det var vigtigt at få redegørelser som gjorde os klogere på

så vi kan sætte ind med nye initiativer vi har haft diskussionen

når vi har det fulde overblik over hvad der skete i københavn og så er vi nu aktuelt i gang med kriminalforsorgen vi ved jo at en femtedel af syrienskrigerne for eksempel er kendt for kriminalitet så vi ved

at de på et tidspunkt vil runde vores fængsler så det er her man har en unik mulighed for at opdage at de er på vej til at blive radikaliseret og endnu bedre at få

kan håndtere radikaliserede at vi har de tilbud der er behov for og ikke mindst at vi har et personale som er veluddannet og kan spotte tegn på radikalisering i tres tilfælde har personalet i fængslerne faktisk videregivet en bekymring for radikalisering og i elleve tilfælde har man startet exitforløb vi synes måske ikke i sf at elleve exitforløb er prangende vi ønsker

udgangspunkt hvor man iværksætter exitforløb på en bekymring så vi sikrer at der sættes ting i gang omkring den indsatte

indsats og at vi ikke får løsladt nogle uden at der er

det er min holdning at hvis man ikke kan nå dem med de tilbud vi har ja så må man tænke nyt

slået til lyd for at eksradikaliserede kan spille en rolle i det her fordi de faktisk kender tankesættet de kan blive nøglen til at nå ind til de her mennesker vi får en redegørelse om kriminalforsorgen om cirka en måned vi har appelleret til

der er lovning på at vi allerede i maj vil få en redegørelse og at der også kommer antiradikaliseringsinitiativer på baggrund af den

nemlig optaget af at man er mindst lige så indstillet på ressourcerne til kriminalforsorgen og det forebyggende arbejde ude i kommunerne som man er på midlerne til pet og politi det er godt når det lykkes at fange forbryderne men det allerbedste er nu engang at vi forebygger at de udvikler sig til nogle

vi har fremlagt en række forslag

i pressen blandt andet om mere uddannelse til personalet i fængslerne noget er jo på vej med satspuljen men vi har især tænkt over det her med med arabisk så man faktisk kan forstå hvad der tales om i vores fængsler bedre og flere exitforløb mere personale bedre løsladelser

isoleret de toneangivende radikalisatorer

så de i hvert fald ikke påvirker de andre jeg hørte også justitsministeren sige noget i den retning

det er godt at bruge isolationsfængsel som sådan men i hvert fald at få dem fjernet og få dem anbragt på en lidt mere sikker måde lyder

glæder mig til at diskutere de her forslag når redegørelsen foreligger men

hun vil gøre noget ved løsladelse af varetægtsfængslede der har været et hul i lovgivningen i mange år og kan vi få det på plads

regeringen fremlagde de her elleve punkter hvor man mente at der skulle kigges på nogle ting

i forhold til at rigtig meget eller næsten alle punkter jo

har sf virkelig

på en måde hvor man altså kan regne med at rigtig mange af initiativerne er sendt til hjørnespark lad mig lige minde om at hvis der bliver udskrevet folketingsvalg

går apparatet jo i stå altså så er det sådan at ministerierne bliver lagt ned og så går man

i forhold til at fremsætte

og det kan jo godt trække ud så kunne sf ikke fortælle hvad

for at lægge pres på regeringen man er jo trods alt støtteparti

har en ekstrem tankegang skal kunne prøveløslades det vil jeg godt advare imod for der kan faktisk være fornuftige udviklinger i gang som betyder at

hurtigt og effektivt

skal gøres det nødvendige for at undgå at mennesker

islamister som

det skal man undgå præcis ligesom

generelt set at sikre at fængslerne er steder hvor folk ikke uddannes til at blive mere kriminelle end de var i forvejen

hele taget arbejde meget systematisk på at sikre at fængslerne ikke ender med at sende mennesker ud som faktisk i udgangspunktet er betydelig værre end da de kom ind

vil sige er et rigtig stort generelt problem

sådan set også gør sig gældende

synspunkter der kan føre til at de går ind for og aktivt understøtter eller måske ovenikøbet udfører

lige så nuanceret og lige så forskelligt i forhold til de enkelte

de enkelte grupper af mennesker som man gør når det handler om

kriminalforsorgen har opmærksomhed

nogle initiativer som skal modvirke den her tendens

man skal passe meget på med at sige at den indsats

har gjort per definition er for dårlig fordi den ikke har haft en succesrate på hundrede

forebyggende arbejde der foregår i fængslerne

synes også det er vigtigt når man diskuterer hvad der skal ske fremadrettet at man så giver sig tid til at gøre

nogle overvejelser om hvad udfordringen er altså hvad det faktisk er for en proces der fører til radikalisering og hvis radikaliseringen sker i fængslerne

nødvendigvis er den bedste løsning hvis det er sådan at radikaliseringen

det er fornuftigt at man har taget initiativ til

vil bare sige med min relativt kortvarige erfaring fra folketinget at

jo ske så meget desto mere bagefter

set at det er rigtig fornuftigt jeg vil bare på enhedslistens vegne sige at

også fremadrettet kan lave nye tiltag som kan være medvirkende til at sikre

undgår at mennesker der kommer i fængsel forlader fængslet med en sådan ideologi og en sådan livsholdning

villige til efterfølgende at gå ud og begå terroraktioner det synes vi er rigtig vigtigt

har enhedslisten nogle andre ideer til hvad vi så skal gøre siden man mener at det måske er

bare man skal være klar over at det også har en omkostning og den omkostning er altså at vi indtil nu har været rigtig rigtig dårlige til at opnå et positivt resultat i forhold til de mennesker der er kommet i fængsel men det er da min klare opfattelse at det kan vi da sagtens gøre bedre vi kan gøre det bedre i forhold til de tilbagefald der er blandt de mennesker

som går direkte ud og begå forbrydelser igen og vi kan bestemt også blive bedre til at undgå at så

forlader fængslet med en ideologi og en holdning som hvis man fører det ud i livet og det er der jo så heldigvis kun meget meget få der gør

i den sammenhæng og som støtteparti har man jo også gode muligheder for at spørge ind til

godt tænke mig at høre når enhedslisten siger at det

særlig stærkt med de stramninger som man måske kunne forestille sig

det har man så bedt straffelovrådet om at vurdere hvis man overhovedet har gjort det

man forskellige instanser om at vurdere forskellige ting og sager er vi ikke enige om at det ikke går

blasfemiparagraffen som vi jo har været enige om at diskutere tog det fire år for straffelovrådet

i en grad så man godt kunne kalde det langsommeligt

blasfemiparagraffen tjener regeringen til ære og det tror jeg også at fru pernille skipper der plejer at tage sig af den slags anliggender i vores parti

jeg bare til allersidst sige

indgå i forhandlinger om at lave forandringer som vi tror virker i forhold til at bekæmpe radikalisering i fængslerne og det er det vi ser frem til

såkaldte islamister det vil sige folk der har en radikal udgave af islam eller en politisk udgave af islam og islamisme er vort tids totalitære trussel på linje med fascisme nazisme og kommunisme

derfor skal vi gå op imod de problemer der er og det skal vi gøre hurtigst muligt og det ønske deler vi sådan set forespørgernes

utålmodighed i forhold til vi har så forstået at der kommer en evaluering om en måned og at justitsministeren jo planlægger et forhandlingsforløb i forhold til

frem til at deltage i de pågældende forhandlinger set fra vores perspektiv er der en række ting der burde gøres man skulle adskille de radikale fanger fra de

det kan eventuelt være i form af egentlig sektionering sådan

at der er meget mindre grupper end der er i dag

man får en anden form for socialisering mellem fangerne hvor det ikke bliver de negativt stærke fanger så at sige der kommer til at dominere vi skal se på hvilken rolle de religiøse forkyndere har i fængslerne vi skal se på hvordan vi kan koordinere indsatsen mellem forskellige myndigheder kommunikationen mellem forskellige myndigheder en ting som jo desværre nok har haltet hidtil

det som også sfs ordfører fru karina lorentzen dehnhardt tog op i forhold til det arabiske sprog altså hvordan sørger vi for at personalet i fængslerne overhovedet ved hvad der foregår mellem de radikaliserede fanger

ind på i forhold til at begrænse fangernes adgang til forskellige former for ulovlig teknologi herunder mobiltelefoner som bliver kastet ind over murene bare for at tage nogle af de ting vi kan gøre i forhold til de direkte problemer med radikalisering af dem der er i fængslerne så kan vi selvfølgelig

at forhindre at de radikaliserede fanger bliver lukket så hurtigt ud som tilfældet er

vi ikke kommer til at lukke de her typer ud før tid det er de hovedinitiativer

så voldsomme problemer altså kan have været hengemt i så lang tid og når vi samtidig ved

bare sige direkte at der er brug for at sætte foden

direkte at det er fuldkommen uacceptabelt når grupper af indsatte på fællesarealer jubler over is i fjernsynet eller jubler over drab på soldater fra vesten sker det

skal de grupper naturligvis splittes op med det samme og man må straks vurdere om det giver anledning til at nogle indsatte skal flyttes væk fra hinanden det må være selvfølgeligt regeringen er jo kommet med en elleve punktsplan og som det også er blevet sagt flere gange fra den her talerstol

reel bekymring fra os om at de hårde ord og de gode takter vi jo ellers har hørt fra justitsministeren ender med at blive bløde og udvandede når

det eneste konkrete her og nu

februar stemte folketinget faktisk om et beslutningsforslag fra de borgerlige om at personfarlig kriminalitet altid skulle udløse reststraffen ved en prøveløsladelse

udvise ansvarlighed og sende et stærkt politisk signal om at reststraffen skal udløses hvis man begår vold eller overfald nu vil regeringen så bede straffelovrådet vurdere reglerne for reststraf generelt og derfor

borgerlige fremsatte vi mener ikke

det er nødvendigt med en vurdering fra straffelovrådet af noget som er så stærkt politisk og som også er holdningsbåret der er også andre af forslagene i de elleve punkter som vi direkte kan bakke op om det gælder begrænsningen af prøveløsladelse så vel som et forbedret samarbejde mellem myndighederne

regeringen og siger vi vil rigtig gerne lave politik med jer om noget i også rigtig gerne vil lave politik om men regeringen vil først lige have det

ikke adresserer men som er rigtig vigtige der er hele spørgsmålet om de sproglige kompetencer som

det må være stærkt provokerende at være ansat i et dansk fængsel og så opleve hvordan der bliver talt arabisk hen over hovedet på nogle

også nødvendigt at adressere imamernes tavshedspligt og der tror jeg står med en færdig løsning

jo ganske afgørende nødvendigt og vigtigt at man har tillid og

kan skabes et frirum for den enkelte indsatte på den anden side

er det stærkt krænkende for min retsfølelse at en

kunne bruge men som altså i dag ikke videregives derfor vil vi rigtig gerne stramme op på kravene til imamerne generelt jeg vil så slutte med at kvittere for

glade for som en del af forligspartierne at blive inviteret til forhandlinger det ser vi frem til

dermed hindre at det kan spredes

både til andre indsatte og til samfundet i øvrigt efter

en afsoning jeg lyttede mig egentlig også til at der er utrolig bred opbakning til regeringens initiativer og til de holdninger jeg har som landets justitsminister

er selvfølgelig utrolig glad for at kunne konstatere

den politik regeringen ønsker

føre når det handler om at bekæmpe alle former for udemokratiske radikaliserede

hvad enten det er noget der finder sted inden for eller uden for vores kriminalforsorg

i folketinget at en regering er forpligtet til

sørge for at arbejdet foregår på en ordentlig måde når der er nuancer skal de frem når der er viden der skal afdækkes skal det

og når der er behov for at gøre tingene

det mig der skal stå vagt om det princip og så kan oppositionen jo altid stå og sige at det kunne foregå en hurtigere og det kan vi jo så godt bruge en masse tid på at sige til hinanden jeg synes det afgørende er at der er bred politisk opbakning til at skærpe indsatsen og kampen imod de totalitære udemokratiske radikaliserede tendenser og tanker der er i vores kriminalforsorg

får muligheden for at fratage passet fra folk der

eksempelvis at rejse til syrien og kæmpe for islamisk stat så ja der er reageret samtidig viser

at indsatsen ikke har været god nok hvorfor vi med det samme har indskærpet at der skal ske den rigtige og nødvendige underretning til pet

er kendt i det kriminalpolitiske system

et antiradikaliseringsarbejde i kriminalforsorgen min vurdering er bare at det ikke er tilstrækkeligt og det er klart at når vi kan se markant flere underretninger inden for kort tid her efter terrorangrebet end før så er der noget der tyder på at at man ikke har været målrettet nok fra kriminalforsorgens side

rettighed er selvfølgelig væsentlig så skal vi jo ikke have imamer i danske fængsler som på nogen som helst måde understøtter radikalisering eller modvirker

må man jo bare ikke være naiv og det er jeg på nogen måde påstår at ordføreren er det

er jo ikke sådan at alle dem der måtte være

i danmark faktisk ønsker at vende det ryggen

indføre et kalifat og på anden vis understøtte militant islamisme og de personer tror jeg

mig i den anledning at spørge til til forløbet omkring

charlie hebdo i paris i januar måned udtalte

at der var ni og tredive personer som man anså for radikaliserede

blevet kontaktet det tyder så ikke på

dem vi vurderer som mere alvorlige eller er i tvivl om sender vi videre til pet

ministeren ikke forklare folketinget har man orienteret

om de ni og tredive personer der er radikaliserede

nogle af de tres personer som vi nu får at vide det er

i gruppen med de ni og tredive

adgang til den fornødne viden om de pågældende personer det er som tingene står her og nu det bedste værn vi kan

når der har været en manglende systematik i kriminalforsorgen i forhold til at sikre at enhver tendens enhver holdning enhver handling og enhver adfærdsændring der kan understøtte at en en person er er påbegyndt

er blevet leveret videre til pet så er det i mine øjne en

fejl der har fået lov til at pågå og det er jo derfor der er blevet rettet op på det

der nu skal ske en systematisk underretning ikke alene til pet

fra kriminalforsorgens side at det tal ikke var tres men at det var ni og tredive er de en og tyve kommet til siden januar eller er de en og tyve nogle

orienteret om alle de tres personer og hvad gør man i forhold til de personer er de på fri fod er de løsladt eller sidder de stadig væk i fængsel

så kraftigt påvirket undervejs i en afsoning

så at sige en gruppe til hvad angår underretninger efter at de første tal

var fremme i offentligheden og det kan blandt andet afspejle at der i dag er

en meget meget stor opmærksomhed på spørgsmålet jo derfor jeg hele tiden siger der skal være en systematisk underretning fra kriminalforsorgen direkte til pet så vi er sikre på at det den ene myndighed ser

opsummering af hvad der er sket set med dansk folkepartis øjne i forbindelse med debatten det vi har fået at vide

har bedt om en redegørelse

i kriminalforsorgen og

så foreligge i maj måned her i år

så noget med den redegørelse

af de elleve punkter der blev fremlagt

over for pressen men også over for folketinget

man signalerer handling uden at foretage handling lad mig give et eksempel

slet ikke sidder i de to år han var blevet dømt til at sidde i fængsel det må man sige

kriminalforsorgen skal inden den første august to tusind og femten have kortlagt praksis for prøveløsladelse sker der noget nu ved det

skal ske nogle stramninger eller ændringer og der er vidt forskellige svar fra socialdemokraterne og radikale på om vi skal stoppe for prøveløsladelse for radikaliserede om vi skal give mulighed for at nogen kan blive løsladt altså det sejler set med mine øjne ud fra det der ligger her så sejler det desværre

om reststraf skal udløses hvis der

i forhold til det spørgsmål kan vi så læse

det er jo interessant og det er spændende hvad de så vurderer men sker der noget nu næ det gør der ikke

omkring betingede straffe skulle man gå fra betingede til ubetingede straffe så det reelt giver fængsel

være interessant og vigtigt når det gælder forhærdede kriminelle som man skriver hvem skal gøre noget her skal der ske noget her nej straffelovrådet skal vurdere spørgsmålet

spørgsmål politikerne kan vurdere

ind over det

afsoning i forhold til indsatte der ikke respekterer spillereglerne jo siger regeringen her det skal strafferetsplejeudvalget vurdere nærmere men er det spørgsmål politikerne kunne have en holdning til og kunne gennemføre noget på det mener jeg absolut

samarbejdet mellem myndighederne hvad er det regeringen vil her jo myndighederne skal

det er da rigtig interessant

rigtig flot men det er et problem at der ikke er et ordentligt samarbejde løs det lad os da løse det problem

altså konklusionen er desværre at regeringen siger noget

diverse nyhedsmedier hvordan tingene foregår rundtomkring i verden så vores appel fra dansk folkepartis side er altså at man går fra fra siger til gør altså at der kommer handling

utålmodighed blandt i hvert fald et stort mindretal i folketinget

vores opfordring til regeringen er

arbejdstøjet gør noget vedtag nogle stramninger der batter der virker og lad os stresse de her radikaliserede i stedet for

det er desværre problemet som konklusionen må være ud fra den her debat

femten så vi bliver nødt til at foretage en afbrydelse af mødet frem til klokken femten

sundhedsvæsen og så videre er med til at understøtte job og værdiskabelse i den private sektor

et synspunkt regeringen står alene med

målrette forbedring af den offentlige service er med til

tyve plan hvor de foreslår at et råderum skabt af strukturreformer bruges

øge offentlige udgifter til uddannelse samt forskning og udvikling vi kan allerede se på udviklingen på arbejdsmarkedet at

den er vendt der er fremgang i den private sektor i danmark og alene i løbet af det sidste år er femogtredivetusind flere kommet i job regeringen arbejder da også målrettet på at der skabes flere job i danmark vi har fokus på at styrke de private virksomheders konkurrenceevne og sænke erhvervslivets byrder

vi senest gjort med vækstplan dk og vækstpakke to tusind og fjorten hvor vi har fjernet byrder og givet målrettede skatte og afgiftslettelser

skal sikre at beskæftigelsen også stiger i årene fremover de reformer der allerede er vedtaget vil sammen med genopretning af konjunkturerne

fra to tusind og tretten til to tusind og tyve og vi er som sagt allerede

løs med det ene forslag efter det andet med boligjobordningen i front og flere andre ting skattelettelser til erhvervslivet

som man måtte forstå på ministeren var dybt økonomisk uansvarligt

ifølge ministeren er mere uansvarligt at bruge de her midler altså det råderum som man kan skabe ved de reformer som

i investerer i at skabe flere private jobs som jo blandt andet boligjobordningen er et udtryk for som blandt andet lavere skatter for virksomheder og lavere skatter på arbejdsindkomst er et udtryk for hvorfor skulle det være mere uansvarligt ifølge ministeren end det som regeringen så lægger op til nemlig at øge de offentlige udgifter yderligere jeg

kan udelukke det andet og at investeringer i uddannelse og alle de her ting sagtens kan være med til også at skabe private jobs bestemt men man får det indtryk når man læser det angreb som ministeren er ude i på os i blå lejr

ikke de andre ting men vi målretter nogle af de her investeringer mod at skabe flere private jobs som

være mere uansvarligt end det som regeringen lægger op til nemlig at øge de offentlige udgifter det er det jeg ikke forstår og det

til finanslov fra venstre vurderede at omkostningen ville være

og tidligere har finansministeriet vurderet at boligjobordningen i bedste fald skaber mellem tusind og fem hundrede ekstra beskæftigede på kort sigt så hvis det man er optaget af er at bruge en ekstra milliard hvorfor skal den så bruges på noget der notorisk er dyrt i forhold til at skabe job

vitterlig er noget der bidrager til den private jobskabelse hvorfor er det så at de konkrete løfter fra venstre går

en milliard kr der kunne være brugt på at sænke skatten på arbejde men i stedet for skal gå specifikt til en sektor hvor der ikke er højere ledighed end i alle andre og hvorfor er det at de andre borgerlige partier lover nye lettelser til boligejerne på et tidspunkt hvor priserne er oppe i niveau igen det er det der er uansvarligt det er det der tyder på

forkert i at man kan fortsætte en i øvrigt god ordning boligjobordningen vi mener jo heller ikke er noget forkert i at dem som er på arbejdsmarkedet

får lidt mere i lommen efter skat vi synes heller ikke det er forkert at de virksomheder som skaber de private job som er fundamentet for vores

får lidt bedre vilkår at arbejde under lidt lavere afgifter lidt lavere omkostninger

han vil hellere bruge pengene på at øge en af verdens største

kunne være brugt på at sænke skatten på arbejde hvilket kunne være nyttigt i forlængelse af det regeringen allerede har gjort men i stedet for vælger man

prioritere nye rabatter til boligejerne på den ene eller den anden måde og pengene kan jo kun bruges en gang og derfor er det bare at det

hvorfor tager man ikke bestik af at boligpriserne i hovedstaden eksempelvis er oppe på det samme niveau og det derfor ikke er tilrådeligt

jo ikke måles på fortegnet på den offentlige saldo de offentlige finanser

afhænger i meget høj grad af hvordan det går med konjunkturerne

overskud på de offentlige finanser og omvendt når der er lavkonjunktur og det går skidt så økonomisk ansvarlighed kan ikke koges ned til et spørgsmål om hvorvidt der er medvind eller modvind i konjunkturerne ansvarlig økonomisk politik indebærer at der er overskud på de offentlige finanser når det går godt og der er højkonjunktur

det er et synspunkt som nationalbanken i øvrigt også fremfører i deres seneste kvartalsoversigt regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik netop ønsket om hele tiden at føre en økonomisk ansvarlig politik er grunden til at regeringen har opsat nye rammer for styring af den økonomiske politik

for at sikre den danske velstand og den finanspolitiske holdbarhed har vi haft fokus på reformer der styrker dansk økonomi de reformer der allerede er vedtaget vil løfte beskæftigelse og velstand varigt frem mod to tusind og tyve og det sikrer balance på de offentlige budgetter i to tusind og tyve og det er et udtryk for grundlæggende økonomisk ansvarlighed regeringens økonomiske politik betyder at de offentlige finanser er sunde og der hersker stor international tillid til dansk økonomi det kommer blandt andet til udtryk ved at danmark igennem hele perioden efter finanskrisen

bidrager med en ansvarlig og stabilitetsorienteret linje til at sikre troværdighed om fastkurspolitikken hvilket med den lempelige pengepolitik i euroområdet også fører til meget lav rente i danmark

tre hundrede milliard kroner der var så en stribe forslag fra venstrefløjen ikke mindst fra socialdemokraterne og

øge forbruget vi sagde nej det går ikke vi ville holde igen vi ville betale af på gælden og det lykkedes det lykkedes endda så godt at da

tusind og otte havde vi vendt den gæld på de tre hundrede milliard kroner til en positiv

en beskeden gæld på tyve milliard kroner

så sket de sidste tre år ja der er gælden altså ikke bare fordoblet nej

er ottedoblet under den nuværende regering

til nu omkring en hundrede og otte og tres milliard

så spørger jeg er det så mest ansvarligt jævnfør det angreb

bruge midler på et tidspunkt hvor der var en nettoformue altså hvor man havde sparet pengene op man havde pengene i banken så at sige

at bruge yderligere penge på et tidspunkt hvor der i forvejen er gæld

nu er der igen vækst i danmark da vi overtog magten i danmark

det største jobtab siden man i starten af halvfjerdserne begyndte at måle det

der tyve måneder i træk været øget beskæftigelse jeg synes at fakta taler for sig selv også selv om vores partier nok altid vil være uenige om hvem der er mest ansvarlig lad fakta tale her

trådte til og til i dag det er blevet mindre

blevet fattigere i vores land vores økonomi er skrumpet

noget af en sandhed med modifikationer derfor vil jeg bare fastholde mit spørgsmål

det er mest ansvarligt at bruge pengene når man

det er mere ansvarligt som nuværende regering at bruge penge

fordi vi forstår at man er nødt til at føre en stabilitetsorienteret økonomisk politik det kan ikke nytte noget at man i de gode tider stikker hovedet i busken og tror at nu kan alting lade sig gøre lærebøgerne skal skrives om som

vist fik udtalt når sandheden viser

går det rigtig galt vi er stolte af den genopretning vi har lavet vi er stolte af at der er høj grad af tillid og troværdighed om dansk økonomi

reformerne og i øvrigt den omtalte person heldigvis begge i levende live og det er godt både for personen men så sandelig også for vores reformer og dermed den beskæftigelse som er i spirende opgang

men det kan ikke ændre på det faktum at når man fra regeringens side bliver ved og ved med at hæfte sig ved at man har ført en ansvarlig økonomisk politik

bare at anholde det og sige der er en stigende gældsætning der er en ottedobling det er otte gange i træk at vækstskønnet er lavere og vi ligger betydeligt under også hvad jobskabelsen angår

lande vi normalt sammenligner os med det er

reformerne som blev lavet under den tidligere regering der er årsag til at det går godt

gå godt og gå skidt så herre jacob jensen må jo på et eller

komme frem til den samme konklusion som alle andre der iagttager dansk økonomi

det gjorde sidste år det kommer til at gå endnu bedre til næste år og det er fordi det er lykkedes os

afhænge af hvordan den kommende

så vidt jeg kan vurdere i forhold til hvad der vil være det kloge næste skridt men uanset hvem der danner regering i israel

fremme den tostatsløsning og den palæstinensiske stat

herre holger k nielsen og jeg er den eneste mulige vej frem hvis man skal finde en permanent løsning på krisen i

vi kender jo alt for godt problemerne i al for lang tid har

alvorligt problem som er med til at gøre situationen uholdbar som jeg ser det samtidig har vi på den anden side en intern splittelse hos palæstinenserne som gør det svært for dem at stå stærkt og samlet som troværdig forhandlingspart

det at få den palæstinensiske forsoningsproces til virkelig at fungere også er nødvendig for at

gennemføre de forhandlinger der skal til så er spørgsmålet hvad så med en anerkendelse af palæstina hvordan spiller det bedst ind i det forhandlingsrum vi kommer til at gå ind i som sagt synes

i tel aviv kommer til at se ud men jeg mener ikke vi kan diskutere at det bedste og de bedste chancer for

være hvis man kunne få forhandlet en løsning

at man kan anerkende palæstina som en del af at nå frem til en sådan forhandlet løsning men vi vil så helst

hvor det virkelig betyder noget og hvor man taler med vægt

jeg konstatere at palæstinas medlemskab af den

straffedomstol allerede må antages at være en realitet

land som har indsendt en note til fn om at de ikke accepterer palæstina som

organer har imidlertid tilkendegivet at de anser palæstinas ratifikation som gyldig og da ingen eu lande har protesteret over palæstinas

i mulighederne for at få en forhandlet

jo også derfor at vi i øjeblikket hører meget meget stærke reaktioner fra det hvide hus langt stærkere end vi har hørt her

været meget meget karske udtalelser fra obama

karske udtalelser fra nick clegg den britiske den britiske vicestatsminister

hvis netanyahu ikke trækker udtalelserne om at han ikke vil anerkende palæstina tilbage så bliver storbritannien nødt til at anerkende palæstina som stat

jeg godt vil have at den danske regering bliver lidt mere

så må sige offensiv på at man

går ind og mere proaktivt får fremmet den dagsorden

er ingen som helst tvivl om at netanyahu bliver ny israelsk statsminister det tror

ingen tvivl om at han jo også hænger på den udtalelse han kom med op til valget han forsøger

han jo simpelt hen har saboteret

derfor er det nødvendigt at der bliver lagt et stærkere pres på netanyahu som det hvide hus er i gang med i øjeblikket som nick clegg er i gang med i øjeblikket som den svenske

række europæiske lande skal i gang med i øjeblikket derfor vil jeg anse det for meget meget vigtigt at også den danske regering går lidt mere aktivt ind i den her diskussion

er netanyahu

er nødt til at lægge et stærkere pres på ham

det siger jeg gerne helt klart og tydeligt som jeg gør det her

vej frem men det der er det underliggende spørgsmål spørgsmål i dag er jo skal danmark gå ud ensidigt og anerkende palæstina nu og når jeg tøver lidt med det og har gjort det

med al respekt for nick clegg

jeg vil gerne have det kort på hånden i forhold til at få en samlet

bosættelsespolitikken hvor jeg gerne ser en stærkere eu rolle

når det kommer til stykket lægger det pres som herre holger k nielsen efterlyser

og jo længere tid der går jo mere eksplosiv kan hele udviklingen blive dernede i området ministeren siger at

så vil den israelske regering vende tilbage til fredssporet jamen hvis det bliver på samme måde som i de sidste år er

ikke tale om nogen tilbagevenden

været en konsekvent saboteren af ethvert fredsinitiativ som er kommet fra abbas den moderate

jeg synes man virkelig skulle tage det op igen

i øvrigt har forstået at det radikale bagland også har gjort i det radikale venstre er der jo en diskussion af det her jeg

adskillige udtalelser fra medlemmer af den radikale hovedbestyrelse som faktisk mener

have i baghovedet at mange forskellige mindre skridt også kan gøre en forskel

økonomisk og diplomatisk og der hvor vi faktisk kunne gøre en forskel er ved anerkendelsespolitikken det er også derfor at man i en række parlamenter har truffet beslutning om at

ville anerkende palæstina som stat

ét sted hvor europa kan gøre en forskel

at anerkende palæstina med henblik på at få gang

er det mit indtryk at også rigtig mange

er klar over at den bosættelsespolitik der bliver foretaget og er blevet foretaget af den israelske regering er destruktiv i

anerkendelse ja

når man er kommet længere i den forhandlede løsning hvorimod bosættelsespolitikken er en af de største barrierer for at få

medarbejdere fra politikredsen som ikke flyttede med da man etablerede de nye centre og man har så skullet ansætte nye medarbejdere og det giver noget forsinkelse det er selvfølgelig rigtig rigtig ærgerligt og beklageligt hvis nogen er kommet i klemme ikke mindst hvis det

har haft konsekvens for beskæftigelse og og arbejde rigspolitiet oplyser til mig at man nu arbejder på at få nedbragt den sagsbehandlingstid der er indhentet ekstra mandskab

der er blevet pålagt weekendarbejde

som er tabt og det er altså forventningen at sagsbehandlingstiden vil være væsentlig nedbragt inden for de næste par måneder derudover kan jeg sige at politiet sammen med

for kl er gået i gang med at overveje om man generelt kan forbedre samarbejdet mellem centrene og kommunernes borgerservicekontor med henblik på at effektivisere arbejdsgangene

i justitsministeriet været nedsat en arbejdsgruppe som har fået til opgave at se på om der er mulighed for at ændre på kriterierne for hvornår lægeattester skal forelægges for sundhedsstyrelsen det vil også kunne lette sagsbehandlingen i

opgaver i nogle opgavefællesskaber

til en meget mere langsommelig sagsbehandling og altså en dårligere situation for borgerne som jo er dem politiet i den her situation skal

den daværende justitsminister karen hækkerup svarede var

tilfældet og derfor

nødt til at spørge justitsministeren hvad der er gået galt altså

var opmærksom på det og den daværende justitsminister lovede at det ville føre til hurtigere sagsbehandlingstider hvordan kan man så ende i en situation hvor der er væsentlig længere sagsbehandlingstider og væsentlig større gene

er resultatet dårligere altså forudsætningerne forsvinder og vi har jo også den samme debat på andre områder hvor der er en vis forskel på den virkelighed vi bliver præsenteret for

den måde love og regler bliver forvaltet på ude i virkeligheden

vil undersøge hvad der er sket når en klar forudsætning for lovforslaget var at det her skulle ske hurtigere

så står med det problem at det sker væsentlig langsommere ministeren

blandt andet har jeg som trafikordfører oplevet lastbilchauffører der henvendte sig til mig der har haft problemer med hjertet eller sukkersyge og som derfor skal igennem en særlig proces og de har så

er jo dybt frustrerende for den enkelte og derfor synes

men også for for erhvervslivet der bliver ramt af det derfor vil

har vi det med at høste alle gevinsterne lynhurtigt og det går galt næsten hver gang

at der skal være en indkøringsperiode hvor der er de fornødne ressourcer til

flere måneder selv om lægen er i tvivl om om de faktisk kan sætte sig bag rattet eller ej i den forbindelse har dansk kørelærer union jo udtalt følgende det kan få fatale konsekvenser og går ud over trafiksikkerheden man kan jo frygte at den pågældende i den lange periode rent faktisk kommer til at begå en alvorlig ulykke

jeg nødt til at spørge ministeren om ikke det

vi ikke bare kan overse og at det haster utrolig meget med

ikke var med til hvor forudsætningen for den lovgivning

svaret her er at der vil gå et år kan ministeren her garantere at det her er et problem der er løst i løbet af

ministeren oprindelig sagde få få måneder så vi er nede på en sagsbehandlingstid der er fornuftig og acceptabel for for alle så det ikke rammer

eller andre ting i de lande man flygter til når vi har et historisk højt antal flygtninge vi har ikke haft så mange flygtninge på verdensplan siden perioden efter anden verdenskrig skyldes det jo nogle grusomme konflikter som har sendt rigtig rigtig mange mennesker på flugt i den sammenhæng har danmark en forpligtelse det har vi af medmenneskelige

vi allerede har tilsluttet os og underskrevet vi har ikke lempet på kriterierne for at få asyl vi har faktisk gjort det modsatte i den her regering det har vi gjort fordi vi på den ene side gerne vil hjælpe de mennesker der er på flugt og leve op til vores forpligtelser og

som regering at vi skal få tingene til at fungere ude i landets kommuner og derfor skal der være balance

vil være i nærheden af vores internationale forpligtelser og her er der bare en forskel på dansk folkeparti og den her regering

at de internationale spilleregler der er vælger vi

når man lemper på lovgivningen sådan som regeringen har gjort ved for eksempel at afskaffe loftet over kontanthjælpen den såkaldte starthjælp

til de lande vi sammenligner os med hvor der ikke bliver givet de her favorable sociale ydelser

overveje hvorfor det sker jeg siger ikke at der ikke er en årsag til at folk flygter men jeg siger

en årsag til at det er danmark man kommer til

fordi vi har de her favorable sociale ydelser der beder jeg

konstaterer at det er tilfældet og så kunne bruge de her penge langt bedre nede i nærområderne hvor de

dansk folkeparti har jo tidligere foreslået at vi kunne sende

hørt nogle afrikanske ledere tage godt imod den idé derfor tror jeg

det er vigtigt at forholde sig relativt

realistisk ærligt og nøgternt til den her problemstilling på den ene side er et utrolig højt antal mennesker på flugt og

jeg synes giver rigtig god mening kommer man hertil og har man behov for vores beskyttelse får man den men så snart vilkårene i hjemlandet tilsiger det skal man selvfølgelig

det er jo det nye i dansk asyl og flygtningepolitik

kl kan sidde ankestyrelsens afgørelse overhørig alle kommuner

det betyder at kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse i overensstemmelse med ankestyrelsens principafgørelse det er op til den enkelte kommune at vurdere hvilke konkrete sager

kommunens ankestyrelses principafgørelse har betydning for hvis for eksempel afgørelsen ikke er meddelt begge parter er den ugyldig og kommunen skal efterbetale kontanthjælp det afgørende for mig som minister er at de kommuner der har haft problemer får fulgt op på dem kommuner skal overholde de

det er vigtigt for borgernes retssikkerhed at myndighederne træffer rigtig afgørelse og på en korrekt måde uanset hvad er mine forventninger til kommunerne at de hurtigst muligt får vurderet de pågældende sager og får truffet en afgørelse og er vurderingen klar skal kommunen selvfølgelig hverken afvente breve fra kl eller andre før sagen tages op det er både i

og i kommunens interesse at der kommer en afklaring i sagen kl oplyser i det brev de har sendt til kommunerne

i gang med at undersøge hvilke sager ankestyrelsens principafgørelse har betydning for og at kl snarest muligt vil tilsende en skrivelse til kommunerne med anbefaling til kommunernes viderebehandling af netop disse sager og det er selvfølgelig min forventning at kl dermed ønsker at bidrage til en hurtig og kvalificeret

opfølgning på sagsbehandlingsfejl i kommunerne herunder i de tilfælde hvor borgerne skal have tilbagebetalt

end til ankestyrelsen man kan selvfølgelig anlægge et civilretligt søgsmål

man skal respektere ankestyrelsens afgørelse det

vi indforstået med i folketinget

bare mærkværdigt at

overhørig og begynder

ministeren har taget fat i kl og sagt

det er også som vi lige var inde på for lidt siden selvfølgelig min forventning at det kl

bidrage til en hurtig men også en kvalificeret opfølgning på sagsbehandlingsfejl i kommuner herunder i tilfælde hvor borgerne skal have tilbagebetalt kontanthjælp og at deres brev og tilkendegivelse om at udsende yderligere materiale til kommunerne vedrørende behandling af sagen

at nogle borgere der er kommet i klemme og uberettiget har fået

med at undersøge sagerne det kan være at det trækker i langdrag og som sagt

har de sendt det brev ud til kommunerne om at de skal vente med at betale tilbage men alligevel er der jo kommuner der er i gang med at betale tilbage og det gør de jo uafhængigt af det brev

forhindre at borgerne retmæssigt får de penge som

der er skyld i at der bliver lavet fejl

at vejledningen skulle være i orden det skulle ikke være sådan at den kunne misforstås det gør vi hele tiden når vi

at regeringen har afskaffet gensidig forsørgerpligt det

at det her med at man skal sende breve til begge parter

fremgået tydeligt nok af vejledningen det

høring af begge parter der må jo være en eller anden årsag til at

nogle ude i kommunerne der kan misforstå en vejledning

i to tusind og femten

så nået nej det er det jo ikke endnu men set i lyset af at det vedrører

jeg godt slå fast at der er alt for mange

at vi har for mange som

at regeringen har taget fat på det

målsætningen langtfra nået ministeren havde den store fornøjelse jeg havde

og dengang præsenterede jeg ministeren for nogle konkrete tal og jeg vil

ganske kort i to tusind og otte havde vi

tusind og tretten det tegner jo alt andet lige et lidt andet billede end det ministeren fortæller om i folketingssalen så

der er jo masser af tal som viser at flygtninge og familiesammenførte som er kommet til danmark ikke godt nok er blevet en del af det danske samfund det kan vi jo bruge lang tid på at vise tal

vil hellere bruge energien på det der så hjælper nemlig at sørge for at de bliver en del af det danske samfund også når det gælder job og uddannelse

det vores integrationsudspil selvfølgelig

vi er kommet med et udspil som først og fremmest tager afsæt i

sikre at de der kommer til danmark

hvordan kan vi sikre at det tre årige integrationsprogram som vi har hvor vi synes jeg meget generøst giver mulighed for at blive en del af det danske samfund også bliver mere effektivt blandt andet også

ikke godt nok men det videre svar

relativt hårdt til værks når det drejer sig om unge mennesker under tredivete vi har ansat nogle søde mennesker en ældre dame med knold i nakken

rådhuset og gerne vil have kontanthjælp er man arbejdsdygtig

hen straksaktiveret det betyder at man møder dagen efter og hjælper

på de områder vi nu har identificeret i kommunen det har den helt glædelige effekt at nogle går ud og finder sig et arbejde

derfor er det jo også fristende at konkludere at regeringens politik

flygtninge ret til kontanthjælp afskaffe en række af

ydelser man havde tidligere to hundrede og fem og tyve timersreglen

det er ikke bare noget jeg står og finder på der ligger nogle ganske udførlige svar der dygtigt dokumenterer at de mennesker

her ydelser og som nu har fået højere ydelser

fra regeringen en gang om måneden det koster samfundet godt og vel en halv milliard kroner om året og det er ikke haft nogen beskæftigelsesmæssig effekt overhovedet nu er vi gået ind i regeringens fjerde leveår og man har sat en ny ambition

kan ministeren godt forstå hvis man som opposition er en lille smule kritisk

under deres behandling af ansøgning om kontanthjælp kommunerne skal følge op på at rette på de sager

der skal genoptages på baggrund af ankestyrelsens principafgørelse det er faktisk vigtigt for borgernes retssikkerhed

at de afgørelser så også bliver rigtige

kan jeg ikke gå ind i de konkrete sager det er og skal også være kommunernes ansvar helt overordnet

jeg oplyse at manglende partshøring kan med streg under kan medføre at afgørelsen er ugyldig og dermed ikke får retsvirkning det kan

være tilfældet hvis partshøringen i den konkrete sag havde betydning

det er igen en konkret vurdering fra sag til sag derudover gælder det også helt grundlæggende at hvis der er truffet afgørelse om samliv og gensidig forsørgelsespligt for par skal de pågældende personer have en meddelelse om afgørelsen før afgørelsen har virkning

er meddelt korrekt så

også noget med retssikkerhed at gøre for den enkelte borger

hovedspørgsmålet har man ikke fået den hjælp som

måske gjorde i forvejen så de har virkelig brug for pengene og hvis vi tænker på

sig over for borgere som begår fejl ja

er blevet særdeles kaotisk og rodet og det har nu strakt sig over i hvert fald to måneder så vidt jeg kan se og muligvis endda lidt længere der vil jeg gerne spørge ministeren

at kommunerne har hovedansvaret for at følge

har ministeren gjort for at fremme den proces med at skabe en klarhed altså jeg har tidligere opfordret beskæftigelsesministeren til

eventuelt inddrage ankestyrelsen for at medvirke til

opklare sagen i forhold til kommunerne som minister har man efter min opfattelse en

ordet minister betyder jo tjener og man kunne måske endda udvide det lidt

sige at det er folkets tjener

nogle mennesker som har en

dårlig økonomi de har brug for pengene og de har ofte stor gæld og der mener jeg at

man som minister kunne bidrage til at skabe klarhed ved for eksempel at holde nogle dialogmøder med

kontanthjælpsloven i sin tid og der må jeg sige at jeg

til at lave lovgivning men jeg har faktisk meget sjældent set at man har været så præcis

at administrere det her jeg synes faktisk at lovgiverne herunder eigil andersen

rose for jeg var

en del af det har været meget præcise dertil kom at det her efterfølgende og det tror

også var inde over forligskredsen blev lagt ud

lavet orienteringsbreve til kommunerne

også omkring selve sagsbehandlingen og derfor er jeg uforstående over for at ministeren ikke har taget nogen initiativer

at medvirke til at hjælpe kommunerne til

jeg vil også gerne spørge ministeren om han ikke mener at det simpelt hen er en fejl at kommunernes landsforening udsender et brev hvor man kollektivt opfordrer kommunerne til at sætte alle sager i stå er det ikke rigtigt at det skal ske

for at to personer kan anses for samlevende efter de objektive kriterier i loven de skal begge være fyldt fem og tyve år de skal begge være ugifte de skal have fælles bopæl de må ikke være slægtninge i op eller

ud over disse krav er det en betingelse at de har mindst

eller at de tidligere har været gift med hinanden

krav er opfyldt er de ikke samlevende efter kontanthjælplovens lovgivning hvis det femte krav er opfyldt men ikke det sjette krav hvis kommunen har oplysninger der peger på at der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter kan kommunen gå ind i en nærmere undersøgelse af sagen en eventuel afgørelse vil herefter altid bero på en konkret individuel

tillægger kommunen betydning

en kontorchef udtaler på et kl seminar om kontanthjælpsreformen sagde foredragsholderen meget udtrykkeligt at der skal være tale om et kærlighedsforhold og det er jo sædvanligt at man i et samlivsforhold har

sex sammen så det er den fortolkning vi går ud fra siger en kontorchef fra hjørring kommune jeg mener vi simpelt hen er fremme ved noget her hvor det er nødvendigt at vi har en skarp grænse mellem hvad der tilhører privatlivets fred

når det så er sagt vil jeg også sige

jeg vil gerne prøve at illustrere det der er mennesker der lever sammen som par

det kan man undre sig over men sådan er der nogle der har det

skyldes mere alvorlige ting for eksempel

og har sex uden at de dermed danner par der er også nogle der bor det samme sted og har sex med folk andre steder måske endda

er jo en stor variation i hvordan folk

område og fordi man har sex med adskillige partnere forskellige steder får man jo ikke gensidig forsørgerpligt over for dem med andre ord spørgsmålet om man har et seksuelt forhold eller ej mener jeg kort og godt også i sit indhold er fuldstændig uegnet til at belyse om man er et par fordi det er så forskelligt men det principielle er også at

skal til for at man kan betragtes som samlevende

i øvrigt gerne sige at så er vi også ude i noget af det her som er vanskeligt

jeg da helt med på men der er faktisk nogle relativt objektive præcise

der har været fra blandt andet branchen

vi har altså taget hul på drøftelserne om reklameafgiften men drøftelserne er endnu ikke afsluttet som spørgeren også er inde på det betyder også at jeg ikke kan komme med en udmelding om

hvorvidt den bliver afskaffet eller ej men jeg kan sige at hvis reklameafgiften skal afskaffes

skal der findes anden finansiering da reklameafgiften er en del af finanslovsaftalen hvilke overvejelser regeringen gør sig i forbindelse med en mulig afskaffelse af reklameafgiften

desværre ikke sige mere om det skyldes hensynet til det videre forhandlingsforløb og det håber jeg at spørgeren har forståelse for

har regeringen altså lyttet til de bekymringer

selvfølgelig stor forståelse for at de virksomheder som bliver påvirket af reklameafgiften har brug for en afklaring derfor arbejder jeg også for at der forhåbentlig kan komme en udmelding snarest men når man er i et forhandlingsforløb er der vidt forskellige ting der skal afklares og det er det vi er i gang med men når vi er klar til at komme med en udmelding vil virksomhederne selvfølgelig også have tid til at indrette sig på det de politiske drøftelser om reklameafgiften skyldes blandt andet en kritik fra erhvervene om reklameafgiften

reklameafgiften eller man vil droppe

som ministeren siger at den her regering har finansieret en del af sin politik på reklameafgiften

nok fået kolde fødder men man siger så at det må afhænge af forhandlingerne med enhedslisten og sf

det kan selvfølgelig tror jeg tage lang tid derfor vil jeg bare spørge ministeren om ministeren hvis man vil indføre reklameafgiften vil garantere at der kommer en høringsperiode på den måned som man plejer at give i forhold til god regeringsførelse

i den forbindelse hvornår ministeren så regner med som spørgsmål to at man er i stand til at fortælle noget om den proces der nu i hvert fald har taget efterhånden flere år og hvor ministeren så igennem tre måneder er i gang med en eller anden dialog som helt sikkert med de partier kan være meget besværlig det tror jeg